titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

transport bygnings og boligministeren har meddelt mig at han ønsker at tage følgende lovforslag tilbage

nogen der ønsker at optage dette lovforslag da det ikke er tilfældet er lovforslaget

forhold omkring folkeuniversitetet folkeuniversitetet repræsenterer et

vores samfund som har til formål at være med

større forståelse for de ting som foregår i vores samfund det er godt og det er rigtigt

godt at ministeren nu kommer med et forslag hvor vi ændrer lidt på de organisatoriske strukturer folkeuniversitetet rummer mange styrker og er repræsenteret bredt i landet af engagerede folk vi anerkender at organisationsstrukturen har trængt til

serviceeftersyn og med fem afdelinger og en række frivillige komiteer sikrer vi stadig en geografisk spredning til hele landet jeg skal dog sige at vi i udvalgsarbejdet

at komiteerne hvert tredje år har

ret til at vælge tilknytning til

vores bekymring er om man med en sådan model sikrer at alle går stærkest muligt ind i arbejdet for at skabe det bedst mulige folkeuniversitet i det lokalområde

nu repræsenterer eller man risikerer at der er nogle der ligesom lurepasser og siger arh

ikke helt tilfredse med dem så vil vi hellere satse på at komme med et andet sted næste gang vi skal vælge

til oplysningsforbundene der jo ikke har helt samme styrke til

der skal jo være en fornuftig deling af det

arbejde der er mellem folkeoplysningens og folkeuniversitetets virke så det vil vi interessere os en lille smule for men vi er positive over for l seks og halvfjerds og vil

strukturen så den bliver mere decentral og mindre bureaukratisk og det er det lovforslaget lægger op til det er jo fremragende målet er også at styrke det frivillige arbejde som er en vigtig del af folkeuniversiteterne der er jeg fuldstændig enig med herre orla hav og så sker ændringen jo på baggrund af kritik fra rigsrevisionen for en ekstremt kompliceret struktur og efterfølgende på grund af den rapport om folkeuniversiteterne fra to tusind og sytten lad mig lige ganske kort ridse op hvordan strukturen er i dag øverst har man et folkeuniversitetsnævn her under er der en komitéstyrelse samt fire regionsstyrelser der formelt leder de fire afdelinger

og københavn universitetsafdelingerne har derudover deres egne selvstændige afdelingsstyrelser hertil kommer en række frivillige lokale komiteer der selv vælger om de vil være tilknyttet en af de fire regionale enheder eller komitéstyrelsen som er en enhed for komiteerne

jeg godt forstå det jeg har kigget på på organisationsdiagrammet i lovforslaget og det siger jo

hvordan kommer det så til at være fremover jo folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne bliver nedlagt fremover vil der være fem enheder

samt komitéstyrelsen kulturministeriet fører tilsyn lokalkomiteerne fortsætter fordi de sikrer lokal forankring

at styre det her på og vi er selvfølgelig glade for et opgør med papirnusseriet og en kompliceret struktur til gavn for formidlingen af forskningen til borgerne det er jo det som er folkeuniversiteternes raison dêtre

præsenteret for et par måneder siden og intentionen er at de skal være med til at gøre folkeuniversitetets struktur mere tidssvarende og hensigtsmæssig sådan at formålet nemlig at sprede folkeoplysning til alle dele af landet understøttes på den bedst mulige måde folkeuniversitetet er i dag et vigtigt element i udbredelsen af viden til danskerne det skal vi støtte op om fra politisk hold netop som vi gør med det her lovforslag

jeg vil afholde mig fra at uddybe lovforslagets konkrete indhold idet ordførerne allerede er bekendte med både det og anbefalingerne i arbejdsgruppens rapport i stedet vil jeg blot understrege at venstre fuldt ud kan støtte op om formålet med det her lovforslag nemlig at ændre på folkeuniversitetets struktur så det i langt højere grad er med til at understøtte

institutionernes formål vi støtter

bruger ordvalget forholdsvis kompleks og det

vi også fuldstændig enige i forsøget på at etablere en

stort set det forslag som som ministeren så lader gå videre

den overvejende del af høringssvarene stort set alle på nær et enkelt er positive over for den her struktur og vi kan også fuldstændig støtte tankerne bag forslaget vi har ligesom den socialdemokratiske ordfører noteret os at et enkelt oplysningsforbund aof har en bekymring omkring afgrænsningen mellem folkeuniversiteternes programudbud og så det programudbud der mere traditionelt hører under aftenskolerne og det synes vi da at vi skal kigge på

udvalgsarbejdet ligesom vi nok heller ikke kommer helt uden om

kaste et blik på på rejsereglerne men det ændrer ikke noget ved at vi overordnet er positive over for det foreliggende forslag og så skal jeg hilse fra sfs ordfører som er på vej til irland for at varetage sin opgave som idrætspolitisk ordfører

at læse fire linjer som beskriver formålet folkeuniversitetet i danmark har til formål gennem folkeoplysende undervisnings og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab

nu diskuterer vi jo heldigvis ikke indholdet i loven her det er ikke det vi laver om på det holder vi fast i og derfor taler vi alene om en decentralisering

er der meget der tyder på at det sådan set kan samle hele folketinget om en sådan forenkling og derfor er det sådan set ret nemt bare at konstatere at liberal

selvfølgelig kan støtte forslaget fordi formålet er godt med en decentralisering og en afbureaukratisering det er faktisk som taget ud af liberal alliances politik så vi støtter

man så lytter til de forslag arbejdsgruppen kommer med vi er opmærksomme på bekymringerne

det nye bevillingssystem om fordelingsnøglen er uhensigtsmæssig og vi vil afvente og se om bekymringerne er berettigede når den nye lov træder i kraft vi er tilfredse med

bibeholdes da det er grundlæggende for at folkeuniversiteter i landets yderområder kan fortsætte vi hilser forenklingen og decentraliseringen af folkeuniversiteterne velkommen så folkeuniversiteterne kan koncentrere sig om deres kerneopgave nemlig at formidle forskningsbaseret viden og forskningens metoder

så vi vil i alternativet gerne støtte op om

kommunalt men hvor er det dog dejligt at vi alligevel i folketinget kan

enige om noget som det her som faktisk er rigtig vigtigt

handler om at bringe viden ud til borgerne

er det da fantastisk at kunne vende hjem til et samfund og et folkestyre hvor der er bred enighed om noget så fundamentalt vigtigt som man altså ikke kan tage

i hele verden vi støtter også forslaget det er en udmøntning

af den her arbejdsgruppes anbefalinger og vi er glade for at anbefalingerne er blevet fulgt og vi er også glade for at høringssvarene er så positive

struktur i dag så hermed opbakning

er ligesom flere andre ordførere har givet udtryk for rigtig glad for at det

noget som vi ved er rigtig væsentligt det er en del af det danske civilsamfund og jeg mener at det er ret enestående i verden at vi har sådan noget som et folkeuniversitet ofte er universiteter jo noget som rummer kolossale mængder af viden men hvor det kan være rigtig rigtig svært for civilsamfundet at få lov til at kigge inden for murene og tage del i og få smag for noget af den mængde af viden som findes inden for universiteterne så det er rigtig godt at vores befolkning også igennem folkeuniversitetet har en mulighed for at blive klogere på hvad det faktisk er der sker i forskningens verden så det er rigtigt som flere har

er et spørgsmål om at ændre på folkeuniversitetets formål det er rigtig godt og det har foldet sig ud synes jeg på en helt fantastisk måde igennem de år vi har haft et folkeuniversitet

hvordan folkeuniversitetet er organiseret jeg synes at

hvis man inddrager borgerne når der er noget der skal ændres

også nogle af dem som faktisk ved noget om hvordan det fungerer

en arbejdsgruppe som bestod af aktørerne på området og de fik så til opgave at komme med anbefalinger til en ny struktur

har vi så nu lavet et forslag til lovændring og også et udkast til en ny bekendtgørelse og det er det lovforslag som nu fremsættes i folketinget jeg tror ikke jeg behøver at gå ind på hvad det præcis er

det har blandt andet herre alex ahrendtsen

men pointen er altså at de fire nuværende afdelinger

så er der et komitésystem som gør at man kommer ud i alle hjørner

og at det statslige tilskud fremover så fordeles en gang om året til de fem enheder der er derude det er mit håb at man med den her nye organisering kan skabe nogle endnu bedre rammer for at endnu flere borgere i landet får mulighed for at få indsigt

enkelte bemærkninger til nogle af ordførernes

kommentarer herre orla hav fra socialdemokratiet sagde at

udvalgsforløbet måske gerne

det her med at man har en mulighed for at vælge afdeling

som liberal tilslutter jeg mig jo de gamle grækere som taler om at en sund kappestrid

være rigtig godt for at alle løfter sig op på tæerne så godt som overhovedet muligt men jeg lytter selvfølgelig gerne til hvad der måtte være af argumenter jeg synes at det at man har mulighed for derude selv at vælge hvad det

og det er jo også noget af det som fremgår af det arbejde som er blevet lavet

skulle der være argumenter vi har overset

i et af høringssvarene har været påpeget at der kan være en problemstilling i afgrænsningen af arbejdsfordelingen imellem folkeoplysningsforbundene og folkeuniversitetet det tror jeg

det andet sted tingene lige hører hjemme men jeg synes egentlig ikke det gør noget

at man får adgangen og ikke så meget om det er et folkeoplysningsforbund eller om det er

udbyder det ene eller det andet så jeg ser ikke den store problemstilling i det men igen

så lad os få det på bordet i løbet af udvalgsbehandlingen

den brede opbakning jeg synes det siger noget rigtig godt om vores lille land at

en helt klar forudsætning for at vi har et

eksempel plejehjem plejecentre hospicer hospitaler og andre

som minister indlede med at sige at den intention

at der skal være adgang til kunst og kulturoplevelser deler jeg fuldt og helt det er noget alle borgere skal have adgang til uanset hvor de befinder sig i livet og hvad deres livssituation er jeg ser imidlertid ikke en statslig opgave i at lave en særlig pulje omkring de her forhold det er nu altså først og fremmest kommunerne og regionerne selv som må tage ansvaret på sig det er dem der prioriterer at afholde den her type af aktiviteter på deres institutioner det ligger sådan set også helt ude i ledelsesleddet ude på institutionerne hvis man finder det relevant at prioritere den her slags opgaver

og her vil jeg bare oplyse om at det faktisk er sådan at der allerede findes støtteordninger i statens kunstfond som de pågældende institutioner

man kan for eksempel søge støtte til forfatterarrangementer derude man kan søge støtte til kunstneriske udsmykninger og institutionerne har altså også en mulighed for at låne kunstværker igennem kunstfondens udlånsordning i beslutningsforslaget er der også nævnt sådan noget som fælles sang og dans for ældre med demens som et eksempel på kunst og kulturoplevelser som der kunne støttes forslaget lægger også op til flere samarbejder imellem professionelle kunstnere og de enkelte institutioner

at både kommuner og regioner påtager sig at etablere sådan nogle samarbejder med kunstnerne men jeg vil også bemærke at man ikke nødvendigvis behøver at engagere professionelle kunstnere for at gennemføre for eksempel en sangaften og det finder jo heldigvis også i vidt omfang sted allerede det kan være fint at engagere professionelle kunstnere som

og det kan være en helt særlig oplevelse

er jo også noget som glæder rigtig mange kunst og kultur kan uden tvivl bidrage positivt på rigtig mange områder vi har nogle erfaringer som er ved at blive samlet op omkring det igangværende projekt kultur på recept som kører i regi af sundhedsstyrelsen og det løber frem til og med

jeg er helt sikker på at det vil give os rigtig nyttig viden i forhold til effekten af kulturelle oplevelser for forskellige grupper af udsatte borgere og jeg ser selvfølgelig frem til at høre

man faktisk har fået ud af det her jeg ser frem til at vi får et videngrundlag

er vi kan få flere af den type af arrangementer rundtomkring men indtil da håber jeg at kommunerne og regionerne selv vil påtage sig ansvaret

lave arrangementer hvor man samarbejder med kunst og kulturlivet lige præcis på den måde som kan være relevant for den enkelte institution jeg ser det som sagt ikke umiddelbart som en statslig opgave

ja det sker ujævnt og det sker i nogle kommuner og det sker ikke i andre kommuner

om ministeren så vil tage initiativ til at indsamle de informationer der ligger

forvejen indsamles på en måde så vi også kan bruge når vi diskuterer de her ting så synes jeg at vi måske skal bruge kræfterne og ressourcerne anderledes end på at igangsætte et særligt forløb i kulturministeriet når der altså i forvejen foregår noget et andet sted

og det er derfor at jeg lægger op til at vi afventer og ser hvad der kommer ud af den evaluering af projektet

det er jo nogle af de samme ting altså hvad er det for en effekt

allerede i høj grad sker i dag og det har skal vi sige bundfældet sig

med til at sikre at beboere

er tilknyttet institutionerne har muligheder for at få kulturoplevelser i tilknytning til institutionernes virke det er en integreret del af den hverdag der leves på institutioner for ældre og andre med særlige behov det er til glæde for beboerne og det er til glæde for de pårørende naboer personale og så videre det rækker altså ganske langt

at der afsættes en pulje på ti million kroner

af statens kunstfond jeg skal bare sådan stille det retoriske spørgsmål skal

sagsbehandle alle ansøgninger og kvalitetsvurdere

temmelig stor del af den pulje bliver spist op af administration af ordningen dertil kommer så og det føjer jeg så til for egen regning og risiko

erfaringerne fra andre bevillinger fra statens kunstfond

hvem skal så bedømme om et kulturelt indslag er lødigt ministeren var lidt inde på det også duer populærmusikken altså den

som en stor del af befolkningen ynder at nynne med på alle disse kvalitetsdiskussioner bør ligge decentralt i og ved institutionerne kun herved kan man ramme i nærheden af den smag

nogle formål som der allerede er disponeret til det svarer lidt til at ville bruge allerede brugte penge på

beslutningsforslaget er som sagt positiv men fremgangsmåden synes vi ikke rigtig passer

tiden er løbet fra den form for centralisering og one

beslutningsforslaget men vi støtter jo gerne at vi indsamler oplysninger om hvordan og

at så brede grupper som muligt får gode oplevelser

ordføreren kendskab til ordninger i dag

det er jeg i hvert fald ikke vidende om men

så der er en bred palet det der er afgørende for mig er at man i så høj grad som overhovedet muligt rammer den interesse der er blandt de beboere der er i de konkrete institutioner derudover ved jeg at der for en række institutioners vedkommende jo har været mulighed for at tage ud til koncerter og og andre ting hvor man får en oplevelse

på så det er altså vigtigt at vi rammer det som er relevant for den gruppe som har behov for lidt skal vi sige opmuntring i dagligdagen ligesom alle vi andre

det betyder jo så at det møde man måtte ønske sig mellem kunsten og de her mennesker altså er noget som man skal finansiere via

om ordføreren ikke godt kan se at i en i en hårdt presset virkelighed hvor

bevillingerne falder og hvor man har svært ved at få varme hænder nok kan

være svært at argumentere for at man så skal betale en kunstner for

arbejde i et par måneder et halvt år i stedet for at ansætte

ikke godt se at det er en rigtig vanskelig prioritering at stå

ganske velfungerende ordninger men de var regionalt

funderede og det hed noget med en hel kunstner til

det ingen tvivl om det men det det er

i høj grad kommunerne der har bedt om at få den prioriteringsopgave

jo også deres opgave at køre det i land for selvfølgelig skal borgerne have

der er dog nogle ting som vi bliver nødt til lige at få styr på inden vi sådan

alternativets forslag under valgkampen i to tusind og femten om kultur på recept recept som var inspireret af

ordning i sverige og der lovede dansk folkeparti jo

det for sundhedsudvalget og kulturudvalget det løfte holdt vi

forsøgsordning om kultur på recept jeg har deltaget i en lang række debatter blandt andet på folkemødet om kultur på

efter et længere sygdomsforløb og der bliver forsket i

endnu men der er noget der tyder på at nogle har gavn af det her

jo godt set af enhedslisten at tage dette op og

kultur og ældres velbefindende

sikre på at det måske er det smarteste at lægge det over i statens kunstfond herre orla hav har selv nævnt den folkelige kultur og statens kunstfond har jo ikke ligefrem ry for at styrke den folkelige kultur snarere tværtimod herre orla hav har også nævnt det ofte er bedre at de enkelte institutioner selv varetager den slags ting og det

jo i høj grad i min egen kommune odense

stor succes hvor der er sangaftener hvor der er musikaftener og hvor der er dans man tager også

ældre ud til arrangementer det en kæmpesucces

har det godt

der måske i sidste ende er enhedslistens ærinde for enhedslisten vil jo også gerne styrke kunstnernes livsvilkår så har de måske set en mulighed for gøre det her så det går i begge

er finansieringen

af bo og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder det synes vi

både ministeren og herre orla hav har sagt

det vi også skal finde ud af er om kommunerne gerne vil være med til at vi lægger det over i statens kunstfond eller om de hellere vil have en pulje eller om de hellere vil frabede sig at staten og folketinget blander sig i det her

opgave for de enkelte institutioner men som udgangspunkt

et sympatisk forslag vi anerkender enhedslistens interesse for ældres velfærd

og det ligger i tråd med det vi har arbejdet på de sidste par år foranlediget af blandt andet alternativet nemlig at vi undersøger om kultur kan have en god indvirkning

eller eller i andre sammenhænge så med disse ord vil vi egentlig bare glæde os til udvalgsbehandlingen og vi ser selvfølgelig frem til samarbejdet med

belastede og syge borgere det vil sige borgere på for eksempel plejehjem hospitaler og bosteder hensigten med forslaget er grundlæggende at man vil styrke disse gruppers adgang til kulturelle oplevelser den hensigt finder jeg absolut sympatisk kunstoplevelser kan være mange ting og kan betyde noget forskelligt for os hver især men fælles for kultur og kunstoplevelser er at de har en positiv indflydelse på blandt andet vores humør og mentale velvære kultur kan som få andre ting få os til at grine reflektere og knytte bånd derfor kan kultur i min optik også være med til at øge vores livskvalitet og skabe en kontakt som ellers ikke er mulig for eksempel for demente

selv om venstre sympatiserer med hensigten bag forslaget her er der alligevel to altovervejende grunde til at vi ikke støtter op om det for det første mener vi at det allerede i dag er muligt at tilbyde kulturoplevelser til til forslagets målgruppe og det ser vi også at flere kommuner gør blandt andet i syddjurs kommune som er det område jeg er valgt i her tilbyder man musikterapi til demente også i københavns kommune tilbyder man det her kan plejehjemmene afholde koncerter på kommunens regning begge er initiativer

en anden grund til at vi ikke kan støtte op om enhedslistens forslag her og det er finansieringen finansieringen går på at annullere den nedsættelse af bo og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder som blev gennemført ved finansloven i to tusind og sytten det kan vi i venstre på ingen måder bakke op om afslutningsvis vil jeg understrege at jeg løbende følger med i de muligheder der er ved at udbrede kulturoplevelser til for eksempel syge og ældre borgere

jeg også særlig tilfreds med at vi sidste år afsatte satspuljemidler

ældre og syge borgere

specifikt på effekten af kulturelle aktiviteter i behandlingsforløb for borgere der er langtidssygemeldte med depression angst og stress

jeg ser frem til evalueringen af den forsøgsordning

hvorvidt kulturelle aktiviteter kan have en gavnlig effekt på de behandlingsforløb jeg lige nævnte

for en god ordens skyld gentage at vi i venstre ikke støtter op om det her forslag

de to grunde jeg lige har nævnt og jeg skal meddele fra

seneste år og har kunnet glæde mig over at der faktisk foregår utrolig mange kulturelle initiativer på disse institutioner som institutionerne selv tager initiativ til eller

derfor er det egentlig et godt signal at sende

regionsvalgsperiode

ansvar der ligger derude tæt på borgerne og ikke en central pulje som

at der faktisk tænkes i de her baner som beriger tilværelsen for de mennesker der har særlige behov og som måske

det er både amatørkulturoplevelser

og man kan mærke når man er på de institutioner og selv deltager i det

højner livskvaliteten så det er rigtig godt at være opmærksom på det her område

ikke i tvivl om derfor har vi fra alternativets side arbejdet for at få kultur på recept udbredt og håber at den forsøgsperiode der er i gang vil skabe mulighed for udbredelse til glæde for mange andre det forslag vi debatterer her

går lidt i samme retning da det styrker muligheden for at særlig svage socialt belastede

syge mennesker kan få glæden ved at møde kunsten

kan det ses som en forlængelse af huskunstnerordningen men hvor huskunstnerordningen i dag er rettet mod børn og unge

andre målgrupper at huskunstnerordningen på den måde kan udvides er ikke en ny tanke for os i alternativet vi har selv et forslag som vi præsenterede i starten af oktober om at udvide den til at komme hele samfundet til gode og det vil sige at

som private institutioner og virksomheder skal kunne søge den og det er lige meget om det

målgruppen vi ser det som en måde at styrke kunsten og kulturen i hele landet på og skabe grundlaget for at professionelle kunstnere kan arbejde i hele landet vi ved i dag at ordningen gør en kæmpe forskel for et

meget lille budget og det er derfor naturligt at se på hvordan vi kan udnytte de gode resultater til glæde for flere at vi gerne så ordningen endnu mere udbredt skal selvfølgelig ikke stå i vejen for at vi kan støtte det her forslag

der jo som forslagsstillerne også anfører er rigtig gode erfaringer med at at bruge kunst og kultur til at hæve livskvaliteten for nogle af vores allermest udsatte borgere

lidt utilfredse med at det skal ligge hos kunstfonden

noget elitært noget jamen

sende kunstnerne ud på plejehjem hospitaler og hospicer

det synes jeg ikke er særlig elitært tværtimod synes jeg der er et meget stærkt lighedsperspektiv i netop at give samfundets allersvageste borgere mulighed for at møde noget af det ypperste kunst som

at man også gerne vil sørge for at de har et livsgrundlag det er jo en løbende diskussion

egentlig også oplever at dansk

opretholde et livsgrundlag det kan

at tjene gode penge som kunstner der skal man

så det her er jo en måde at skabe et marked for kunstnerne

marked som kommer vores samfunds allersvageste til gavn det er ikke eliten der kommer til at finansiere de her kunstnere det er jo så blandt andet statskassen men dem det kommer til gavn er de døende de syge de socialt belastede og så videre det synes vi er

i forhold til den her arveafgift vi har så bare selv disponeret lige præcis de penge til noget andet i vores finanslovsforslag

det er jo ikke særlig mange penge i det store regnskab men

vi tror at det kan gøre en rigtig stor forskel

udsatte syge

vi senere

mere plejepersonale ude på på plejehjemmene

hemmelighed at man er ganske hårdt presset på plejehjemmene og på hospitalerne hvor

den her stakkels læge som er blevet dømt for

forseelse som mange læger nok mener de også kunne være kommet til at begå i

meget travl og presset hverdag og der mener

en velfærdssektor der i den grad er presset kan man ikke bare sige det er også jeres ansvar at sørge for

den ypperste danske kultur og kunst det synes jeg er at lægge et lidt for stort pres på på institutioner som i forvejen er hårdt presset derfor synes vi

en opgave som staten påtager sig

men som jeg tror også kan finde rigtig stor mening i at deres kunst kan være med til at øge livskvaliteten

sfs

kan bidrage til at borgere på institution som ikke selv har mulighed for

jeg fuldstændig enig med med dansk folkeparti i

for den enkelte borgers personlige velbefindende men også for sundhed sundhed

også en samfundsmæssig gevinst og derfor er jeg da fuldstændig enig i

skal ses i i forhold til hele spørgsmålet

så omfattende omfattende

ideen om at man kan bruge kultur og kulturtilbud og kunstoplevelser

hvor man i virkeligheden også kan spare nogle penge ud over at folk kan få det bedre

på på mange plejehjem og et af problemerne er jo at ældre og demente ikke sover om natten

fordi der ikke er nok tilbud i løbet af dagen

hospitaler har også været nævnt

medicinforbrug som er utrolig vigtigt

man jo ikke nødvendigvis have professionelle kunstnere

en sangaften men nyere forskning har jo

dufte og nogle lyde og en udklædning og et sprog der hænger sammen med en bestemt

demente mere aktive

man bruger professionelle skuespillere til det jo også en af effekterne og

skabe flere jobtilbud til

arbejder kunstnerisk og kulturelt på professionel basis

det ville jo være fuldstændig absurd at bestride

det sker langtfra alle steder

økonomien er trængt og

tør tage chancen og få nogle erfaringer og så måske binder sig mere fast op på det jeg vil godt understrege at

erfaringerne sammen og dermed altså også kan diskutere hvordan vi kan udvikle det

er nogen samlede analyser fra kommunerne

godt være at ministeren kan oversende det til udvalget

angiveligt var noget værre københavneri men jeg vil bare sige

institutionerne søger

fordi de mener at det samarbejde de ønsker at lave sammen med en bestemt kunstner kan være til gavn for den institution og de beboere der lige præcis er på den institution

mere vandkantsdanmark det tror jeg ikke

fald svært ved at forestille mig det så det argument

købe vi foreslår at det er statens

og det er jo fordi der er tale om en tre årig forsøgsordning

afsat det samme beløb som man får til den anden ordning ti

fuldstændig åbne over for det vigtige for os

bruges i forhold til at sikre de

vores forslag til finansiering jo ikke

går jeg ud fra skræmmer nogen jo

hvis gevinstgiro eller hvad det hedder

jeg havde vundet ti million kr så ville jeg da blive glad

så vidt jeg lige kan regne ud i hovedet

er jo ikke beløbets størrelse

vi kan nok finde finansieringen et andet sted hvis man ikke synes om den finansiering vi har fremlagt det er bare vores forslag fordi vi ikke kan lide

diskutere det i det hele taget er vi åbne for at diskutere

i stedet for udvider statens kunstfonds mandat det er også en mulighed det afgørende for os er at komme et skridt videre og udnytter den nye forskning og den forståelse der er blevet bibragt os på det her område til at komme videre

og kan vi finde ud af noget

vores forslag fuldstændig ligegyldigt altså det er bare en anledning til at få den diskussion og til at komme et skridt videre til gavn for jobmulighederne for kunstnere bestemt men frem for alt til gavn for de borgere som af en eller anden grund er tvunget til at være på en institution hvad enten det skyldes sygdom alderdom demens eller

også ønsker at indgå et partnerskab med en institution

det ikke er en københavner eller en fra vesterbro

der kommer til vestjylland det kan være en vestjysk kunstner som kan indgå et partnerskab og lave sådan et

huskunstværk eller lave huskunst

man også rundt og hører hvad der er i lokalmiljøet af lokale kunstnere og hvis de ellers opfylder betingelserne og hvorfor skulle de ikke det altså kunstnere i

vil det jo også være med til at understøtte den lokale kunst jeg tror faktisk at

ville der komme en meget meget klar udkantsdanmarkprofil udkantsdanmark

komme en meget klar profil i forhold til den del af danmark som har været skubbet lidt til side igennem mange år og det vil jo simpelt hen være fordi det også

økonomien er mest anstrengt hvor man skal vende kronerne mest og hvor man måske kan være i tvivl

kan være noget der

mulighed

som det ligger det er som sådan fornuftigt at skabe en ny model for forvaltningen af kronvildt med den hensigt at sikre en bedre køns og aldersfordeling i hjortebestandene samt at sprede dyrene mere geografisk det er også et tiltag som vil åbne op for at flere får mulighed for at iagttage de her prægtige dyr

socialdemokratiet imod to af lovforslagets centrale elementer nemlig tilladelse af falkejagt og tilladelse til store tilbygninger tæt på de danske skove uden dispensation med lovforslaget ønsker regeringen at lovliggøre falkejagt det er vi lodret imod i socialdemokratiet vi mener at falkejagt går imod dyreetiske hensyn falken er et vildt dyr som ikke hører til i et bur men hører til i naturen jagt med falke er ikke en del af den danske jagtkultur men hører hjemme i mellemøsten hvor det har været en tradition i århundreder og sådan bør det også fortsat være regeringen og dansk folkeparti plejer at være skeptiske når det kommer til at importere mellemøstlige skikke

danmark og jeg undrer mig over at det ikke også gør sig gældende når vi taler om falkejagt falkejagt kan true bestanden af vildtlevende falke herhjemme fordi folk kan blive fristet til at stjæle rovfugle fra naturen og benytte dem til jagt eller videresælge dem hvor de kan indbringe ganske store summer i høringssvarene

fremhæver dyrenes beskyttelse netop at

ikke bakke op om regeringens ønske om større byggeri tæt på de danske skove i forbindelse med aftalen om planloven sagde vi nej til det her initiativ og det står vi naturligvis ved jeg vil ikke undlade at nævne at jeg

at det følger god forligsskik at regeringen nu fremsætter et lovforslag

tæt på skov

fornuftigt hos kommunerne derudover

den ordning vi har i øjeblikket med dispensation at der er en kontrol med med hvor store tilbygninger vi giver tilladelse til

en bedre kønsfordeling og en bedre aldersfordeling og så simpelt hen også

en større geografisk spredning til gavn for folk der synes at

noget er kønt at se på så giver vi hjemmel i

og det er egentlig udsprunget af

falkonerer kan klare det her ved brug af deres falke

falke til jagt

det her en forbedring af den dyrevelfærd falkene rent faktisk har vi ændrer ikke reglerne på hvordan falke skal opdrættes vi ændrer ikke i reglerne for hvordan de skal

passes på vi ændrer stort set ikke reglerne for noget som helst der er stadig væk en masse krav og vi stiller krav til at man skal have en jagtuddannelse og at man

skal være uddannet falkoner men man slipper for at tage til tyskland for at jage med sine falke man slipper for at tage til belgien for at jage med sine falke og i modsætning til

foregår det nemlig også der og ikke kun

få fjernet nogle af de her kolonier som man ser på tage af hospitaler og som man ser ved stationer

der er regler for på nuværende tidspunkt vi tillader en forsøgsordning

kronvildt dåvildt og sikavildt

om det her er godt da buejagt i sin tid blev indført

ni og halvfems havde man også haft en forsøgsordning på fem år hvor man vurderede om det

skyde med med bue og pil

dengang nu går vi så op til lidt større dyr hvor vi selvfølgelig også skal lave en vurdering af om det

er jo altid dyrene vi her skal tage hensyn til så ligger

en forenkling af nogle bestemmelser om udstedelse af jagttegn

ligger der en ændring af skovbyggelinjen hvor vi

får en hvad kan man sige administrativ lettelse sådan vil jeg kalde det sådan

en diskrepans mellem planloven og skovbyggelinjen

og i stedet for at vi skal igennem administrativt bøvl hvor man skal søge om dispensation

har man her en rettighed det synes jeg

falkejagt har jeg arbejdet lidt for

at det rent dyrevelfærdsmæssigt er en forbedring for de falke og rovfugle vi nu engang har i fangenskab så

dyrenes beskyttelse er er betænkelige i forhold til falkejagt dels i forhold til

om vilde eksemplarer kan blive stjålet fra naturen dels i forhold til dyrevelfærd i det hele taget

samarbejdsorganisation skriver de jo direkte at organisationen er imod vilde dyr i fangenskab og anvendelse af dyr til underholdning og at de overordnet er imod jagt

er jagt faktisk med til at forbedre dyrevelfærden hvis vi har mange dyr af den samme slags

det er jo derfor vi har nogle jagtreguleringer så

vi uenige om i hvert fald noget

dyrenes beskyttelse tager afstand fra hold af og jagt med rovfugle men jeg har meget svært ved i deres høringssvar at se

synes at man ikke skal holde fugle men så synes jeg

om at forholde sig til og ikke et andet høringssvar

boet lige op ad en koloni og det er voldsomt generende

men der hører jeg også at

virkningsfuldt og det problem kunne vel også håndteres hvis man inden for de nuværende dispensationsmuligheder satte

slet ikke et argument for

det er falkonerer der gør det falkoner bliver man jo ikke bare på en dag og min pointe er at vi stiller krav

i en bekendtgørelse senere

siger okay hvordan gør vi det her på den bedst mulige måde så vi er sikre på at falkonerer selvfølgelig opfører sig ordentligt men falkonerer er dedikeret i

det skal man bare huske så vil jeg bare henvise til det dyreetiske råd som skriver det ser ud til at være en velfærdsmæssig berigelse for fuglene også at blive brugt til

så vidt angår kronvildt falkejagt

forbindelse med det og forsøgsordningen

at venstre selvfølgelig støtter det her lovforslag

hilse fra det konservative folkeparti og sige at de også støtter

førstebehandler et lovforslag som tjener flere formål dels skal det sikre en bedre jagt

skovbyggelinjen

nogle klare markeringer i lovforslaget

der skal tages hvert år indløser cirka ethundrede og syvoghalvfjerdstusind danskere jagttegn og det er rigtig mange mennesker som jo også får glæde af at opleve naturen gennem jagt derfor er det vigtigt at at vi opnår den rigtige balance

jægernes muligheder for at gå på jagt og

bæredygtig forvaltning af vildtet så natur og dyr ikke lider overlast og så vi også kan

sikre fremtidige jægeres muligheder for at gå på jagt

også en opgave i at sørge for at begrænse vildtets skader på landbrugsjorder skove og afgrøder

æde af og nedtrampe nogle af landbrugsafgrøderne eller

nåletræer eller nyplantet skov

mange hensyn at tage samtidig vil vi også gerne sikre at borgerne

omkringliggende natur vi forsøger samtidig at afskaffe nogle unødvendige regler

det ikke mening at en jæger der kun ønsker et riffel eller buejagttegn også er nødt til at tage for eksempel haglskydeprøver så det er også godt at der bliver set på det det giver heller ikke mening at forbyde jagtformer der ellers er gode erfaringer med

give hjemmel til at muliggøre falkejagt

vi med dette lovforslag også forenkle reglerne for byggeri inden for skovbyggelinjen vi vil få naturbeskyttelsesloven til at stemme overens med planloven

har taget for at give danskerne bedre mulighed for at drive virksomhed og arbejde og bo i landdistrikterne også komme til at gælde

som sagt vil jeg gentage at venstre støtter lovforslaget og vi skulle også hilse fra det konservative folkeparti og

støtter vi i enhedslisten derudover skal lovforslaget give mulighed for falkejagt og mulighed for at nedlægge vildt med bue og pil her er vi i enhedslisten mere skeptiske dansk ornitologisk forening anfører at det kan medføre pres på rovfuglebeskyttelsen og dermed kan have en negativ indflydelse på den vilde bestand af falke og rovfugle det samme gør dyrenes beskyttelse der anfører at der er dyrevelfærdsmæssige problemer med falkejagt det har vi i enhedslisten brug for at få kastet mere lys over i forbindelse med udvalgsbehandlingen sidst indeholder lovforslaget noget ganske andet nemlig ophævelse af krav om dispensation til visse til og ombygninger inden for skovbyggelinjen det støtter enhedslisten ikke ved at ophæve kravet om dispensation er det vores opfattelse at vi risikerer at få langt

både ud fra landskabelige hensyn og naturhensyn mener vi at der skal være redskaber i naturbeskyttelsesloven til at begrænse byggeri klos op af vores skove så med disse bemærkninger kan jeg konkludere at enhedslisten ikke kan støtte det samlede lovforslag

eller måske endda nærmere ældgamle jagtmetoder som

den øgede frihed er jeg sikker på ikke kun kommer jægerne men også skovejerne og naturen til gavn særlig falkejagten har været noget omdiskuteret nogle synes at det er en barbarisk og endda også udansk jagtform men når når man oplever de synes jeg i hvert fald ekstremt dygtige falkonerer der er i danmark så synes

det står ret klart at hvis der er noget de i den grad kerer sig om

deres fugles velbefindende

jeg selv og formentlig også en ret stor del af resten af danmarks befolkning kan måske huske et ret godt eksempel i hvert fald havde man mulighed for at opleve netop hvor meget falkonererne kerer sig om deres fugle i et afsnit af dr programmet nak og æd hvor en dansk falkoner mistede sin fugl under tragiske omstændigheder i frankrig her var man bestemt ikke et sekund i tvivl om hvor

falkonererne sætter pris på deres fugle i den forbindelse kan

ud af lovforslaget at der ikke sådan direkte tages stilling til om der må anvendes udenlandske rovfuglearter til jagt eller om der kun er tale om hjemmehørende arter der mener jeg bestemt

være fornuftigt at bekendtgørelsen tegner en retning fra start og tillader at der også kan anvendes udenlandske arter til jagt i danmark jeg mener ikke at argumentet om såkaldt faunaforurening holder vand netop fordi falkonererne er så dygtige som de nu engang er og fordi de passer så godt på deres fugle man kunne jo eventuelt så også lave en en form for mærkning af fuglene med sporingsudstyr for så ville man lettere kunne finde dem igen hvis de nu skulle flyve for langt væk til sidst

en bestemmelse i loven som mange af de jægere jeg i hvert fald har talt med gerne så ændret

bestemmelsen om at der ikke bør drives jagt mellem den første februar og den enogtredivete august jagten er

til forvaltning af vildtet i danmark og der er visse arter som allerede har udvidet behov derfor har ministeriet også åbnet op for jagt på kronvildt i i februar vildtforvaltningsrådet har indstillet at der skal være jagt på grågæs i august fra

stiller nye arter også krav til en udvidet jagtsæson for eksempel vildsvin som er på vej tilbage i den danske natur

vil der være behov for jagt i store dele af året

det er allerede muligt at udvide jagttiderne i dag men det er en meget lang og meget bøvlet bureaukratisk proces som ikke kommer nogen til gavn ved at fjerne bestemmelserne i lovgivningen vil det blive meget mere smidigt og gennemskueligt det er et synspunkt som også en lang række organisationer har fremført og som

i hvert fald nævnt her i dag fra folketingets talerstol

støtter liberal alliance lovforslaget og så sandelig også de dele der indeholder ændringer vedrørende skovbyggelinjen som også har været lidt til debat

vi siger nej til jagt med rovfugle

fremhæver og fordi risikoen for faunaforurening og ulovlig indfangning af rovfugle stiger der er desuden ikke sikkerhed for at jagtfuglene ikke angriber beskyttede arter og endelig er der en vis grad af fejlangreb som efterlader byttedyr til en langsom død vi siger nej til den generelle justering af reglerne

fordi den ikke vil løse det beskrevne problem i vildtforvaltningsrådet er det således kun jægerne der mener at

resten af medlemmerne mener at der skal en anden model til hvis man vil sikre blandt andet en større andel af ældre hjorte

nej til buejagt fordi de ramte dyr sandsynligvis dør langsommere

dyreetiske råd og dyrenes beskyttelse og flere andre anfører anfører at der mangler viden og jeg kunne da godt tænke mig at vide om der findes viden fra andre lande hvor buejagt har været tilladt længe hvis det kan påvises at buejagt dræber dyrene lige så hurtigt som riffeljagt så vil alternativet nok være positivt

endelig siger vi nej til lempelser af byggeri inden for skovbyggelinjen fordi skovene skal have mere plads og mindre forstyrrelse det bemærkes af naturfredningsforeningen at lempelserne kan være på kant med habitatdirektivets krav om at der skal ske en vurdering af byggeriets konsekvenser for bilag fire arter og natura to tusind områder som ellers reguleres i naturbeskyttelseslovens § ni og tyve a men nu flyttes til byggesagsbehandlingen hvor denne ekspertise

rovfuglene er på vej tilbage i danmark og jeg går ikke ud fra at herre christian poll synes at de skal væk

angriber men en falkoner træner jo sin fugl til at gøre noget bestemt

er hele pointen med det her så den forstod jeg ikke lige men det kan være

buejagt vi har for lidt viden

andre fugle og nogle af dem vil være beskyttet

naturens balance en helt anden sag er det for os når

der gives tilladelse til en eller anden form for jagt

vist tryk på bestanden af fugle og

at bede falken om at lade være at gå efter beskyttede arter når man sender den af sted så jeg mener der er

de høringssvar jeg ser hvor især dyrenes beskyttelse jo siger at det der sker når man rammer et dyr med en bue

som sagt jeg vil gerne være klogere på det her område men det er bare den bekymring jeg

flere forslag men især to temmelig kontroversielle forslag nemlig

byggeri i skovbyggelinjen vi er imod at

udvande udvande skovbyggelinjen yderligere vi skal passe på vores skove

det andet forslag som vi vil bruge mest tid på er omkring falkejagt

skal vi virkelig passe på at ændringerne af de her regler ikke fører til at markant flere af de her vildtlevende rovfugle ender i bur under dårlige forhold

forsøg med falkejagt hvis ministeren

samtidig indfører dyreetisk råds

for eksempel krav til fuglehold og uddannelse hvis falkejagt skal indføres de anbefaler at det bliver et forsøg og de efterlyser også mere viden om buejagt inden man indfører det men i alle tilfælde

svarer ministeriet i høringsnotatet at bemærkningerne tages med i overvejelserne

ministeriet skal lave bekendtgørelserne vi ved altså ikke om rådene

hvor meget han vil følge de her anbefalinger

give ministeren medmindre vi altså kan blive beroliget i udvalgsarbejdet så kunne vi måske overveje at stemme for men der er

blinker for os vi har hørt meget om de her ansvarlige og dygtige falkonerer som vi også har stor både tiltro

det i lige så høj grad handler om big business

er jo også personer der ønsker at holde hundredvis af falke i bur og sælge dem til resten af europa

vi lidt bange for at det her lovforslag i virkeligheden også går på at gøre det her til en industri

var tilfældet kunne vi måske blive forvisset om det ved at man fik indført nogle af de her

kommer op med en sådan model ville også gavne de falke der allerede i dag

hele bemyndigelsen i regeringens hænder uden

hvor regeringen så er på vej hen

meget kritiske over for alt for brede bemyndigelser kan støtte det her forslag derfor ser det altså indtil videre ikke ud til at vi kan støtte det og vi synes også det er kritisabelt

syntes at de rovfugle vi har hos de nuværende

blev behandlet rigtig rigtig slemt skulle man jo allerede på det tidspunkt have været inde

blev nødt til at ændre reglerne det er ikke de regler der bliver ændret det vi siger er bare at nu må man bruge sin rovfugl til jagt det er egentlig bare det der kommer også krav om uddannelse falkonererne har selv ønsket det netop for at undgå den her diskussion og tro mig i dansk folkeparti hvor vi netop går meget ind for dyrevelfærd ville vi jo aldrig nogen sinde sidde og sige at nu skal alle rovfugle have det ad pommern til

synes jeg i hvert fald i

er et sted fra skovkanten og tre hundrede

vi har altså rigtig mange steder ude på landet hvor vi har brug for noget udvikling

det som ikke er falkonererne men det her

rovfugleopdræt hvor man altså laver en industri ud af at opdrætte rovfugle som man så kan sælge

har fået lukket hundefabrikker eller meget gerne vil det

vi jo overhovedet ikke indstillet på at nu skal vi lave rovfuglefabrikker sådan hænger verden jo ikke sammen for os

bare for at sige at vi faktisk forsøger at gøre det her ud fra

kapitel to § 13 den der vil aflive et dyr skal sikre sig at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt vi mener at rovfugle hører til i den frie natur og vi kan ikke se formålet med at holde rovfugle til jagt tværtimod kan den her lempelse af loven betyde at flere rovfugle vil blive holdt i fangenskab

det vil øge efterspørgslen efter truede dyr det forholder ministeriet sig også til i ordførernotatet men jeg kan ikke se hvilke foranstaltninger der for eksempel vil ske i forhold til at forhindre ulovlig handel og styrke de truede arter i naturen frem for i fangenskab vi frygter derudover at jagten vil blive brugt som en ren underholdning og medføre en stigning i sårede byttedyr

er det ikke nogen effektiv form hvis formålet er at nedbringe antallet af måger og råger skal man hellere styrke den naturlige forekomst af rovfugle for eksempel ved redekasser i områder hvor måge eller rågeplagen er stor falkejagt er da så vidt jeg er orienteret også ulovligt i alle de nordiske lande med hensyn til buejagt på større hjortevildt synes jeg man bør lytte til det dyreetiske råd ornitologisk forening og dyrenes beskyttelse som alle påpeger at der mangler viden om effektiviteten af buejagt og at man derfor i det mindste bør lave en kontrolleret undersøgelse som kan skabe et uvildigt vidensgrundlag inden en forsøgsordning når man nu i lovforslaget kalder det et forsøg hvordan bliver der så samlet

dyrene er om at dø eller forbløde hvad er egentlig grundlaget for en evaluering af det her såkaldte forsøg det er et af de spørgsmål

som vi savner svar på

det jo være mere oplagt at lade jægere generelt koncentrere sig om at jage lige præcis de arter som der er brug for at få reguleret og og som er naturligt forekommende vildt i stedet for at sætte sin lid til buejagt

fuglevildtarter til jagt

også godt tænke mig at vide hvilke lande der har sagt nej til buejagt på de store vildtarter og hvorfor de har gjort det den anden del af lovforslaget vedrørende naturbeskyttelsesloven kan vi heller ikke støtte fordi der er tale om ophævelse af dispensationer begrundet i ændringer af planloven som vi jo har stemt imod så med

ønsker at det ligesom i en række andre europæiske lande skal være muligt at udøve jagt med rovfugle i danmark lovforslaget åbner derfor mulighed for at indføre jagt med brug af visse rovfugle også kaldet falkejagt de nærmere regler om falkejagt kommer til at indeholde en række krav

for eksempel skal man både have et almindeligt jagttegn og gennemgå en særlig falkonerprøve og der kommer krav om at rovfuglene skal være mærket med radiosender eller gps falke kan anvendes til for eksempel at regulere krager måger og råger som er til stor gene for borgerne i mange af vore byer der indføres også mulighed for at gennemføre et forsøg med buejagt på større hjortevildt det har i en længere årrække været muligt at jage råvildt med bue

gerne gennemføre et forsøg hvor også dåvildt sikavildt og kronvildt kan skydes med bue og pil forsøget bliver efterfølgende evalueret lovforslaget følger også op på den nye forvaltningsplan for kronvildt som blandt andet skal være med til at minimere risikoen for at kronvildt laver skader på marker og skove jagten skal fortsat foregå inden for etisk forsvarlige og bæredygtige rammer og derfor vil der blandt andet komme nye regler der forbyder de såkaldte trykjagter og drivjagter kronvildt i visse perioder af året for eksempel i brunstperioden og regler om hvilket foder kronvildtet må fodres med samtidig åbner lovforslaget også for at der kan etableres tidsbegrænsede lokale forsøg der skal undersøge virkemidler og værktøjer der kan medvirke til at styrke den nuværende jagt og vildtforvaltning endelig bliver der mulighed for at man ikke længere skal være tvunget til at bestå en skydeprøve med et haglgevær hvis man er interesseret i kun at gå på jagt med en riffel

alle arter samme tidsramme på trods af at de måske yngler og

videre på forskellige tidspunkter er det noget man kan se på

er kommet med input til hvordan der kan ske lokale forskelle generelt i vores fastsættelse

at der er tilstrækkelig bemanding på plejehjemmene så personalet døgnet rundt kan imødekomme borgernes behov for pleje og støtte uden ventetid og

med relevant uddannelse og erfaring i nattevagt overordnet er det vigtigt for regeringen at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg

præsenterede vi en satspuljeaftale på ældreområdet som sikrer over tre hundrede og fem og tyve million kroner

de kommende fire år til vigtige initiativer det betyder

tilsyn på ældreområdet at der etableres et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje

det er en aftale som jeg er rigtig glad for og som skal sikre mere værdighed til de svageste ældre

til finansloven for to tusind og atten

til et løft af kernevelfærden på blandt andet sundheds og ældreområdet midlerne udmøntes som led i de igangværende forhandlinger om finansloven for to tusind og atten i behandlingen af enhedslistens beslutningsforslag er det vigtigt at holde sig for øje

til ældre borgere som ikke længere kan klare sig selv plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger og plejen og omsorgen skal kunne varetages døgnet rundt det er den enkelte kommunes ansvar at sikre en god og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den kommunale hjemmepleje der tager hensyn til borgernes ønsker og de lokale behov det følger af det kommunale selvstyre og det er ikke noget der kan eller skal dikteres fra christiansborg det kommunale selvstyre betyder bla at

hvordan man i kommunen vil løse de opgaver som kommunen skal varetage for eksempel på plejehjemmene

hvordan kommunerne skal vagtplanlægge på de enkelte og meget forskellige plejecentre sætter vi selvstyret ud af kraft samtidig er det min klare

i den enkelte kommune og ude på det enkelte plejehjem

og ønsker er forskellige i disse kommunalvalgstider skulle vi måske spørge os selv om vi på christiansborg er bedre til at prioritere og tilrettelægge den lokale indsats end kommunerne selv er og det tror jeg ikke samtidig vil det være en dårlig og ufleksibel anvendelse af ressourcerne på ældreområdet at pålægge kommunerne at sikre at der altid er mindst to medarbejdere på nattevagt den form for detailstyring begrænser også det lokale ledelsesrum som jeg i stedet synes vi skal styrke jeg mener at der er et stort potentiale i at vise tillid til de lokale ledere

en god og engageret ledelse der er også en risiko for at en minimumsnormering i

efter den centralt definerede normering det kan betyde at kommunerne vil flytte ressourcer fra de meget plejekrævende ældre til de mindre plejekrævende eller fra de store plejehjem til de mindre plejehjem for at opfylde minimumskravet

end i dag det mener jeg hverken er en klog anvendelse af skattekronerne eller rimeligt over for

sammenligne normeringerne på tværs af plejecentrene og normeringstallet siger ikke altid noget om hvor meget tid der er til den enkelte beboer plejecentrene er af forskellige størrelser og indretning og jeg mener derfor ikke at minimumskrav for alle plejecentre er den rette vej at gå

og kommunerne skal som led i deres tilsynsforpligtelse foretage mindst ét uanmeldt tilsyn hvert år på plejecentrene i kommunen det er ligeledes kommunernes ansvar at sikre at de kommunale medarbejdere har de fornødne kompetencer til at løse opgaverne i hjemmeplejen

rustede til at varetage opgaven herunder også i forhold til mennesker med demens og opsporing af tegn på begyndende sygdom det er min oplevelse når jeg er ude i kommunerne at kommunerne er meget

og deres ansvar og afslutningsvis vil jeg sige at regeringen deler forslagsstillernes ønsker om at borgerne på alle tider af døgnet skal kunne få den omsorg og pleje som de har behov for men vi er ikke enige om at der skal fastsættes minimumskrav for normeringer på plejecentrene det vil være et brud med det kommunale selvstyre som jeg i stedet synes vi skal understøtte så når jeg følger den kommunale valgkamp

ikke i tvivl om at man i kommunerne er optaget af at sikre en god og værdig pleje og omsorg på landets plejecentre og regeringen kan derfor ikke

hvordan det ser ud med bemandingen på

to og fyrre beboere der er også kommuner hvor

står alene med fem og tredive beboere om natten jeg hørte ikke noget bud

man overhovedet vil gøre ved det kun en afvisning af det forslag

som vi kommer med og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt men jeg øjner alligevel et håb for jeg kunne høre at ministeren har misforstået vores forslag

vi skriver ikke noget om minimumsnormeringer vi skriver at

i loven at der skal være tilstrækkelig bemanding på plejehjemmene sådan at man som ældre ikke skal vente unødigt

man kan få den hjælp man har behov for og det rummer jo præcis en vurdering ude i den enkelte kommune af

være to om natten så der ikke opstår farlige situationer hvor man står alene men det er jo ikke en minimumsnormering vi lægger op til her så kunne

her er kun brug for én nattevagt

jo skulle bruge flere

skal ikke være nogen tvivl om at det er vigtigt for mig at at de ældre borgere får en værdig pleje og omsorg og det gælder både dag aften og nat men det fremgår jo også af serviceloven at kommunerne

at bemandingen betyder noget og med

i pressen nemlig at nogle medarbejdere ude i ældreomsorgen ender med at stå med ansvaret for

bor der og deres behov derfor vil det jo

synes jeg det er vigtigt at man som kommune dels har det ansvar det står i serviceloven at de skal sørge for at den enkelte borger bliver hjulpet med det de har behov for

hele døgnet men det er også vigtigt at man som leder har mulighed for

bruge sine ansatte på de tidspunkter hvor

godt blive lidt bekymret når ministeren henviser til det lokale ledelsesrum

ministeren skylder fru stine brix et lidt mere præcist svar end det jeg synes fru stine brix

muligt at tage vare på to og fyrre eller helt op til tres borgere i en nattevagt

og hvor vi jo ser at det i år er seks og firs procent af den værdighedsmilliard der bliver brugt til flere personaler ude i

der kan man jo prioritere og vælge nattevagten hvis det præcis er der man synes der mangler ressourcer dernæst har vi også i to tusind og sytten fået klippekortet så sent som i går var jeg ude at høre hvor stor betydning det

med kommunerne for to tusind og atten hvor der er afsat otte hundrede million kr

så sent som i går en satspuljeforhandling

at personale siger at der er brug for ressourcer at pårørende siger at der er brug for ressourcer er det virkelig rigtigt forstået at ministeren ingen initiativer har i skuffen som er målrettet

den værdighedsmilliard ud til kommunerne og det er glædeligt at se at de også bruger den netop til

personale seks og firs procent af de penge bliver brugt til personale og der er det jo dejligt at vide at de kan prioritere dem i den vagt som de nu mener der mangler nogle ressourcer

vigtigt emne på dagsordenen nemlig den hjælp vi giver vores gamle der er for svage til at klare sig selv hjemme og derfor bor på plejehjem som ældreordfører har jeg haft privilegiet at besøge rigtig mange plejehjem her har jeg mødt engagerede ledere og medarbejdere der knokler hver eneste dag for at give de ældre en værdig pleje og omsorg og jeg har mødt ældre der er glade og tilfredse med den hjælp de får sådan er det på mange plejehjem men desværre ikke alle steder virkeligheden er at der løbes stærkt derude og også for stærkt seks ud af ti ansatte på plejehjemmene oplever at normeringerne er blevet dårligere at de har fået færre kolleger og de har fuldstændig ret siden lars løkke

der ifølge tal fra danmarks statistik blevet to tusind tre hundrede færre til at tage sig af de ældre alt imens antallet af ældre er steget det er jo ikke et løft af ældreplejen tværtimod regeringen og ældreministeren bryster sig

vi vil have ordentlig mad der smager og dufter godt og endelig

tid til pleje og omsorg som det første skridt i den retning har vi foreslået at afsætte fem hundrede million kroner på finansloven for næste år til bedre normeringer i ældreplejen de fleste på plejehjem er i dag meget svækkede og rigtig mange lider af en demenssygdom de har brug for tid for nærvær for omsorg det kræver bedre normeringer

dem lokalt derude at beslutte hvor normeringerne skal løftes bedre normeringer gør det ikke alene vi skal også sikre at fundamentet er i orden

fortsætter med de nedskæringer der er sket i den nuværende regerings

at der i to tusind og fem og tyve vil mangle cirka sekstentusind fuldtidsansatte i den offentlige sektor vi har råd til bedre velfærd hvis vi vil socialdemokratiet sætter velfærd først og vi vil hellere bruge pengene på bedre normeringer i ældreplejen end til så meget andet men ikke på en måde der detailregulerer vagtplanlægningen på plejehjemmene sådan som der lægges op til derudover er den

et styrket tilsyn med den sociale

på plejehjemmene her vil det komme frem i lyset hvis normeringerne på et plejehjem medfører mangelfuld pleje og omsorg for beboerne derfor kan socialdemokratiet

hos socialdemokratiet sætter man velfærd først hvordan hænger det sammen med at da man selv havde regeringsmagten for bare et par år siden

skar man tre milliard

skattelettelser vi har det synspunkt at vi hellere vil bruge pengene

ældreplejen men i forhold til det konkrete forslag vil jeg understrege at det vi lægger vægt på er at vi ikke laver en centraldirigering men at vi sørger for at vi decentralt i forhold til kommunerne

overladt til dem at lave den egentlige vagtplanlægning det synes vi ikke rigtig

at der skal være mindst to i en nattevagt på

bemandingen i dagtimerne men det fremgår jo af forslaget at man skal finansiere

en risiko men vi fremhæver jo netop at det skal finansieres det er klart og vi peger også på nogle

man kunne finde en finansiering det kunne for eksempel være råderummet

var meningen skulle bruges på at forbedre vores velfærd

mette frederiksen siger så siger hun

det her forslag går

set det vi forholder os til og derfor afviser vi forslaget det har ikke noget at gøre med om der skal flere ressourcer og mere mandskab til det er en anden historie i den sammenhæng jeg

nogle minimumsstandarder for hvor mange elever man må putte i en klasse ældreområdet er anderledes i dag forstået

kommunerne kan slippe af sted med

vi har også set et eksempel med tres beboere på en nattevagt

men det er jo en kæmpe overdrivelse af hvad forslaget går

vi har detailreguleret for meget i andre sammenhænge i forhold til at få tingene til at fungere lokalt

lidt mere almindelig dansk vi har ikke mange muligheder for at diskutere ældreplejen

tak til enhedslisten for at rejse den her enormt vigtige debat om hvilken normering vi byder

definerer hvor god en ældrepleje vi tilbyder de ældste i vores land der er rigtig mange ideer som er kan man sige billigere end

ligger på bordene rundtomkring der bliver talt meget om afbureaukratisering

ville alt bare være godt

talt rigtig meget om ledelse og det er rigtigt at god ledelse gør en forskel men selv den dygtigste general kan ikke vinde et slag hvis han ikke har nogen soldater og på samme måde kan den dygtigste plejehjemsleder ikke levere ordentlig ældrepleje uden ansatte til at levere den

rigtig meget i vælten i i den offentlige debat trygfonden skrev at noget af det som danskerne

ordentlig og værdig ældrepleje når de bliver gamle og danmarks radio kom så ganske kort tid efter og godtgjorde at

hvor normeringen var så elendig at man ikke kunne tale om en ordentlig indsats over for vores ældre det skal vi tage alvorligt som folketing

forvirret og render rundt på gangene

skal der være en ansat som kan tage den her demente borger i hånden og få talt tingene igennem få dæmpet gemytterne så

igen kan vende tilbage til sin seng og

skal ty til medicinering eller andre måder at håndtere

om man vil op om morgenen eller man vil op til middag det er ikke en værdig måde at behandle

medarbejdere i ældreplejen

fordi vi har nogle dovne medarbejdere der tager sygedage fordi

så er det nok nærmere et udtryk for at arbejdspresset er blevet så enormt

og man ikke kan se at den faglighed man leverer

den ældre generation har skabt et land der er gået fra

med at gå sulten i seng

noget der skete for rigtig mange danskere til det fantastiske velfærdssamfund vi har i dag i danmark og som vel nok er et af de bedste samfund

aftvinger respekt og gør at vi som politikere må betale tilbage og sikre at med det enorme slid man har lagt for kongeriget så må man forvente at man i den sidste tid

leve med fred og med værdighed

det konkrete forslag sætter fokus på en meget vigtig problemstilling om normeringer der er nogle udfordringer som også er blev nævnt om

det her med om man lige skal sige to eller om man skal indrette det på en anden måde det vil ikke få mig til bare

det kan man jo rette til i en udvalgsbehandling så vi lander

skal være der er også noget om finansieringen som man måske godt

tage det må man diskutere i stedet for bare at afvise det med det samme men at ældreomsorgen skal have et løft er vi fuldstændig enige

af de andre ordførere men også gerne vil gå ind på den her tankegang om at vi også

ordfører om de erfaringer vi har gjort os med at man herindefra for eksempel sætter penge af til et klippekort

forsvinder vi ser også eksempler på at når der bliver sat penge af til konkrete initiativer der skal forbedre tilværelsen for de ældre så forsvinder pengene i bureaukrati

det er min tanke at hvis vi nogle gange også

som minimum skal leveres for at man i hvert fald kan sige at det

ikke er uforsvarligt over for de ældre

kommuner der er styret og har forskellig økonomi der er mange ting

at små plejehjem ville blive lukket fordi de så ikke ville kunne løbe rundt men for mig at se er der ikke noget sådan odiøst i at man måske går ind og siger at en eller anden

sætte en en rettesnor for kommunerne

at alle ældre skal have en værdig pleje og den nødvendige omsorg vi var her i salen for et halvt års tid siden og drøftede et lignende forslag fra sf og nu er vi her så igen om en uges tid skal vi alle sammen til stemmeurnerne til kommunalvalget og sætte vores kryds ud for den politiker som vi mener er bedst til at passe på vores børn og sikre en god personalenormering i børnehaver og vuggestuer at sikre gode skoler med de rigtige lærerkapaciteter og ikke mindst sikre en værdig ældrepleje

og de rigtige personalekompetencer på vores plejehjem for uanset på hvilken institution vi har vores daglige gang om det er en vuggestue en skole eller et plejehjem ja så har kommunalbestyrelsen i sidste ende ansvaret for at normeringen er i orden og kompetencerne hos de mennesker der passer både børn og ældre er i orden

er der ingen tvivl vi bakker fuldt og helt op om det kommunale selvstyre

og jeg ser ingen grund til at det er os på christiansborg der skal diktere eller tilrettelægge hvilket setup der skal være på personalesiden i den enkelte kommune kommuner er forskellige og det er borgernes behov også

at kommunerne har gode muligheder for at skabe en værdig ældrepleje og det gør vi blandt andet ved at sikre

hvad den regering her har gjort modsat den tidligere regering som jo skar tre milliard

jeg er meget bevidst om at kommunerne ifølge serviceloven skal yde den nødvendige hjælp omsorg og

det skal ske ud fra en konkret og en individuel vurdering af borgernes behov man kan ikke ensrette borgere og man skal heller ikke ensrette pleje sådan som enhedslisten foreslår

store variationer i normeringen både på kommuneniveau og på plejehjemsniveau derude i det kommunale danmark en undersøgelse om bemandingen på landets plejehjem som vive har foretaget for ældre sagen og foa

beboere ifølge undersøgelsen er der på nogle plejehjem en nattevagt til seks beboere mens der andre steder er en nattevagt som har ansvaret for op til to og fyrre beboere

fra kommune til kommune i nogle kommuner er der i gennemsnit en nattevagt til tolv beboere og i andre kommuner er der op til

beboere til en nattevagt

et problem måske

forhold jeg kan ikke sige det tydeligt nok kommunalbestyrelsen skal naturligvis prioritere at alle ældre får en værdig ældrepleje og den helt nødvendige omsorg da vi fra venstres side sammen med partierne bag finansloven prioriterede en ekstra milliard kroner til ældreområdet værdighedsmilliarden

som enhedslisten jo støttede var et gevaldigt hul kan man vel næsten kalde det i de kommunale budgetter

med helle thorning ved roret

får kommunerne nu flere penge ja de har faktisk

siden to tusind og femten via finansloven

kan vi sikre velfærden og vi kan løfte budgetterne

pengene er blevet brugt med omtanke ja faktisk

penge jo brugt til varme hænder i to tusind og seksten gik seks og tres procent af midlerne til ansættelser i to tusind og sytten

seks og firs procent af midlerne der går til lønudgifter og varme hænder

og sytten i odense har man for eksempel valgt at ansætte mange forskellige fagligheder lige fra sygeplejersker og farmaceuter til en diætist og en socialfaglig medarbejder mens man i aarhus kommune har afsat midler til ekstra personale i plejecentrene samt en opnormering af sygeplejersker i plejeboliger både aften og nat

kunne vi i pressen læse at fire og halvtreds procent af danskerne

når de en dag ikke længere kan klare sig selv det kan man ikke fortænke danskerne i efter år med minusvækst i kommunerne som jeg nævnte tidligere

ja jeg vil næsten kalde det for en genopretning af ældreområdet

barndommens gade eller komme en tur i skoven når vi prioriterer midler til renovering eller genetablering af plejehjemskøkkener så ældre igen kan dufte flæskesteg og frikadeller og stegt flæsk med persillesovs på gangene på de danske plejehjem eller prioriterer midler til at styrke det frie valg så hjemmeboende ældre for eksempel kan bestille mad fra den lokale slagter og selv sammensætte menukortet ja så er det jo fordi

værdig ældrepleje handler om meget mere end

på arbejde på et givent tidspunkt

ældrepleje handler naturligvis også om de rette kompetencer og ressourcer på de rigtige tidspunkter men det er altså kommunalbestyrelserne og de enkelte ledelser som har det fornødne lokalkendskab til at afgøre hvornår og hvordan man på de enkelte plejehjem bedst sikrer at de ansatte kan yde den optimale omsorg og samtidig sikrer at borgerne også modtager den nødvendige ældrepleje jeg hører formanden og vil

firs år antallet er faktisk steget alene fra to tusind og seksten med

til de tal som sfs ordfører her lægger

hvert fald kan sige er at der under den her regering samlet set i kommunerne er prioriteret mere til ældrepleje end under den tidligere socialdemokratisk ledede regering som sf jo støttede

en værdig ældrepleje forudsætter det altså også

i at der bliver flere og flere ældre men man kan ikke sådan som som ordføreren forsøger lave

sandheden er jo også at de ældre

end tidligere tiders ældre så selv om der bliver flere ældre

har stået i spidsen for det betyder jo at det som

ekstremt amputeret

holdt om at man kan gå ud og stemme på den lokalpolitiker som vil prioritere

regler ind på nogle områder som for eksempel folkeskolen hvilket jeg synes er klogt

nogen som helst minimumsstandarder på ældreområdet så betyder

med til diskussionen om det kommunale selvstyre

de fleste kommuner sidder og diskuterer er ikke hvordan

er ekstremt vigtigt at hvis vi skal kunne se de ældre som har opbygget vores velfærdssamfund i øjnene og sige

der skal være men også går ind og ser på hvilke kompetencer det er de ansatte skal have hvad er det for eksempel for velfærdsteknologiske hjælpemidler der er på de enkelte plejehjem

og socialdemokratiets ordførere har haft her på talerstolen nemlig at vi skal sikre vores ældre borgere en omsorgsfuld og en værdig ældrepleje

den tidligere regering der skar tre milliard i kommunernes serviceramme

jeg da lidt lettet over at enhedslisten nu er vågnet op og lige pludselig gerne vil prioritere en værdig ældrepleje

barsk armlægning med den tidligere regering

klassisk retorisk finte da jeg spurgte om det var i orden

at man ude på de enkelte plejehjem i ledelserne

for en værdig ældrepleje

vi har bundet fem kriterier i halen af værdighedsmilliarden

kommune på de enkelte plejehjem

også opfordret kommunalbestyrelsen til at gå i dialog med for eksempel ældre sagen og andre aktører

heldigvis fylder den dårlige pleje mere i medierne end i virkeligheden men det ændrer ikke ved at der klart er steder som skal være meget bedre i den sammenhæng er det vigtigt at vi deler viden fra de gode steder således at alle steder kan blive gode steder derfor er ministeren også på rundtur

i landets kommuner blandt andet for at samle viden og gode erfaringer som kan deles med andre plejehjem således at alle plejehjem kan blive gode plejehjem nogle af de dårlige forhold vi har hørt om er at er alt for få ansatte om natten til at tage sig af beboerne spørgsmålet er hvad årsagen er årsagen lader til at være at kommuner prioriterer forskelligt og planlægger forskelligt ifølge ældre sagens undersøgelser er der en gennemsnitlig normering på to beboere per medarbejder men det varierer helt fra

en beboer per medarbejder til fem beboere på en dagvagt på hverdage og på nattevagter varierer det fra seks beboere og helt op til to og fyrre beboere man ser

på sammensætningen af personalet mellem social og sundhedsassistenter social og sundhedshjælpere sygeplejersker fysioterapeuter og ergoterapeuter og under tretten procent af forskellene kan forklares

med beboernes sammensætning og behov

noget tyder på at det er planlægning og prioritering i den enkelte kommune

jeg mener altså ikke at vi skal sidde herinde på christiansborg og lægge vagtplaner for det enkelte plejehjem det er kommunerne og det enkelte plejehjem som er tættest på borgerne og som bedst ved hvordan opgaven bør planlægges kommuner og plejehjem må lave en vagtplan som sikrer optimale forhold for ansatte og beboere

vi har kommunalt selvstyre som jeg mener at vi skal respektere og så må vi forvente at kommunerne også respekterer de ældre borgere og sørger

man nøje har vurderet at det er nødvendigt

og få en højere bemanding på nattevagten men det er kommunen og det enkelte plejehjems vurdering vi

fru stine brix lige har sagt at mindst to nattevagter ikke er det samme som minimum to nattevagter

forskellen for mig er det en minimumsstandard

steder hvor man allerede gør det godt og bedre end en eventuel minimumsstandard ville anvise

liberal alliance støtter ikke forslaget og jeg har lovet at hilse fra det konservative folkeparti og sige at de heller ikke støtter forslaget

i medierne er pustet op og

har været i rigtig mange år hvor beboerne og

så der findes rigtig gode plejehjem rundtomkring men dem ser vi ikke i fjernsynet dem vi ser i fjernsynet er de dårlige eksempler

det betyder ikke at vi ikke skal gøre noget for at undgå de dårlige eksempler

vi skal gerne kun gode plejehjem og det jeg så gerne vil er at vi deler

flere undersøgelser peger også på at mange ældre ikke får den nødvendige hjælp og at plejepersonalet ikke har nok ressourcer til at give den nødvendige hjælp forskellen på plejen på tværs af landet er også bemærkelsesværdig stor for eksempel står plejepersonalet i holbæk i gennemsnit alene med fire og tredive

nattevagt i weekenden modsat

alene med omkring tolv beboere det er jo bare nogle enkelte eksempler

desværre flere eksempler på at det ikke bliver gjort godt nok derfor synes vi også at det er et sympatisk forslag som enhedslisten er kommet med det er også glædeligt at enhedslisten ønsker at skabe mulighed for at tilføre fem hundrede og tres million kroner til ældreplejen spørgsmålet er så om

er nok og ikke mindst også hvordan midlerne bedst anvendes i alternativet er vi altså enige i

men jeg vil gerne give et par bud på hvorfor vi alligevel ikke er enige i løsningen i minimumsnormeringer

vi gerne sætte både kommunerne institutionerne og medarbejderne fri

sikre institutionernes ressourcemæssige rammer og det skal være nogle rammer som gør at de kan opfylde vores forventninger om at give vores ældste generationer en pleje som rummer tryghed og omsorg og ikke mindst tid men vi ønsker ikke at detailregulere vi mener at kvalitet bedst udvikles ud fra de kommunale vilkår der er for eksempel hvilken befolkningssammensætning en kommune har vi mener også at kvalitet handler om at se det enkelte menneskes den enkelte ældres behov

det behov er ikke nødvendigvis det samme for alle derfor er vi helt principielt imod en for stram politisk og økonomisk styring af kommunerne for eksempel i forhold til ældreplejen vi mener at vi her på christiansborg skal sikre de rette rammer for ældreplejen men

ønsker samtidig altså ikke at detailstyre institutionerne og kommunerne og det er vi bange for kan ske med

b tredje hvis man stiller for rigide krav om eksempelvis minimumsnormeringer

en tendens til at blive en standard som låser institutionerne fast på at anvende nogle personalemæssige ressourcer på en måde som de ikke nødvendigvis selv fagligt ville beslutte at anvende dem hvis de havde fået lov til at råde selvstændigt over de samme ressourcer man kan samtidig også frygte at et krav om minimumsnormeringer skaber unødigt meget bureaukrati et bureaukrati som vi ved institutionerne

kæmper meget med derfor foreslår vi at man ressourcemæssigt i stedet afsætter de økonomiske midler til ældreplejen og at det skal være muligt for plejehjemspersonalet at tilrettelægge arbejdet fleksibelt efter lokale behov og efter de enkelte beboeres behov så man ikke risikerer at måtte tilsidesætte faglige vurderinger

sige at jeg tror på at vi alle sammen her i salen vil vores ældste generationer og beboerne på plejehjemmene det bedste som afrunding kan jeg opsummere

alternativet ved at der er visse ressourceproblemer i ældreplejen hvilket skaber udfordringer vi ønsker ikke faste normeringer men i stedet

respekt for medarbejdernes og ledernes faglighed og for deres evner til selv at

bruge de tildelte ressourcer på en meningsfuld måde vi ønsker en ældrepleje som skaber den kvalitet og omsorg og det nærvær som vores ældre borgere fortjener en meningsfuld ældrepleje som rummer tillid inddragelse og medbestemmelse så derfor kan vi ikke stemme for

støtter alternativet at man går ind og indfører minimumsnormeringer i daginstitutioner

indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner hvilket jeg synes ville være

det vi ser lige nu er bestemt ikke i orden og har samtidig

sige noget om hvad der skal gælde på ældreområdet det er jo ganske enkelt sådan at i en virkelighed hvor

ingen nedre grænse for hvor ringe vilkår man må tilbyde de ældre hverken på plejehjem eller i hjemmehjælpen

en grænse for hvor ringe det må blive så

som de personer der er valgt ind i kommunalbestyrelsen gerne vil

skullet forhandle en budgetaftale

virkelighed som de personer

hvis vi binder det for stramt herinde fra christiansborg

for nogle beslutninger de kan træffe hvis vi herindefra binder dem på hænder og fødder både politisk og økonomisk

vi ønsker altså at at dem der bliver stemt ind her den 21

skal have råderet over økonomien

hvordan de vil fordele det der kan være forskel på om det er furesø kommune eller om det er er i fjerritslev eller i faaborg der er forskel på hvilke borgere man har i kommunen der er forskel på hvilken type af institutioner og så videre

tale for minimumsnormeringer når det drejer sig om at beslutte dem her på christiansborg

andet problem for de ældre jo at det er en gruppe der ikke i samme

der er børnefamilierne måske nogle gange

et andet godt argument for at gå ind og sige der må være en grænse

enig i og det synes jeg egentlig heller ikke forslaget gør

men der ligger som absolut nedre grænse

både beboerne og medarbejderne

så man kan imødese de behov der er det er jo netop en mulighed for at man kommunalt kan vurdere hvad der er tilstrækkeligt i forhold til de beboere

minimumsnormeringer som vi skal beslutte her fra christiansborg som jeg sagde før kan man godt

i en enkelt kommunalbestyrelse hvis man synes at man har brug for

men der er forskel på om jeg står herinde på christiansborg og lægger noget ud over alle kommunerne eller om man i en kommune lokalt vælger

også er kommunerne der har ansvaret for at sikre en bemanding på plejehjemmene så den enkelte beboers værdighed og behov for støtte og hjælp og mulighed for selvbestemmelse imødekommes vi er også enige med enhedslisten i at der er kommuner

og at de kommuner hvor vi eksempelvis hører om ældre der må vente i lang tid på at få skiftet ble eller ældre som må sidde lang tid på toilettet fordi plejeren bliver nødt til at løbe til noget akut

i orden i et velfærdssamfund naturligvis er det ikke det

mange mange steder hvor beboerne føler sig godt og trygt hjulpet og selvfølgelig skal

støtte og tryghed som det enkelte menneske har brug for men det tror vi ikke

bedst med enhedslistens beslutningsforslag selv om vi anerkender intentionen bag forslaget

så tilstrækkelig bemanding at beboeren ikke oplever ventetid tror vi er en illusion selv om det er

sådan eller kunne blive sådan men uanset hvor høj normering vi har på et plejehjem kan det ikke sikres at beboerne aldrig vil opleve ventetid

og derfor vil nogle en gang imellem kunne opleve at

også selv om vi opnormerer til det niveau som enhedslisten her foreslår

to i nattevagt sikrer i vores øjne stort set ingenting der findes meget små plejehjem hvor det er tilstrækkeligt med en på vagt og der findes meget store plejehjem hvor to vil være alt alt for lidt

kunne se at nogle kommuner finde på at nedjustere bemandingen om natten til to hvor de måske i dag har tre

alt har vi radikale stor sympati for enhedslistens forslag og vi deler intentionen om at alle beboere på plejehjem skal opleve at få tilstrækkelig hjælp støtte og tryghed men vi tror ikke at det er de her forslag fra enhedslisten

støtte beslutningsforslaget det var den tale

helikopterperspektiv jeg tror på mange måder vi

haft en tilsvarende debat på børneområdet psykiatriområdet og så videre

ikke noget imod

noget andet om det så skulle være børnene eller nogle andre grupper det tror

en gange om året man kan glæde sig over at være et parti der rent faktisk

siger at vi er tilhængere af reformer det er jo som regel vældig upopulært at gøre fordi det virker som om vi

siger at nu skal folk blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet altså ikke dem der er nedslidte

kan arbejde lidt længere tid end

så kunne vi godt finde flere penge til blandt andet det her område

ikke hvor mange der følger med og hvor mange der belønner os for

prioriteringen derfor kan det være lidt en gratis omgang

at sige vi kan faktisk ikke finde pengene

er også nævnt folkeskolen er også nævnt sundhedsområdet er også nævnt og psykiatrien som jeg

personligt selv synes er et af de væsentligste områder

anvise hvor vi mener man skulle finde pengene

vi mener grundlæggende at der er nogle der har

skrue finansieringen sammen på forskellige måder så vi gør meget ud af at fremlægge forslag til finansiering og det har vi naturligvis også gjort i det her forslag og vi har også tænkt os om i forhold til hvad vi i øvrigt gerne vil prioritere så det kan man orientere sig i hvis man har en interesse

enhedslisten har er jo ikke reformer hvor man får folk til at arbejde lidt mere og så bidrager de mere

til statskassen det er jo at hæve skatten og grunden til at vi ikke er vilde med det i hvert fald ikke på alle områder er jo ikke fordi vi synes det er synd for folk at de betaler skat altså vi synes da det er godt

vi får alle sammen noget ud af det men det vi er bange for

med en bestemt sum penge og så skal vi beslutte hvor stor en del af de der penge

jo også om at hvis vi hæver skatterne for meget

er hæve skatten for at finansiere det velfærdsløft som jeg tror vi alle sammen egentlig ønsker

mange mange løfter enhedslisten er ude at give vil godt være at enhedslisten kan pege på en skattereform

andet man kunne pege på er jo det råderum der er opstået og som blev

til fordi man sagde til danskerne hvis vi forhøjer jeres pensionsalder gør vi det fordi i så skal være sikre på

er en velfærd der er i orden til jer

enige i men jeg synes

danskernes velfærd blandt andet pension dagpenge og alt muligt andet med det løfte det løfte

en af metoderne fra vores side til at sikre at det løfte man har givet danskerne

at skrue de der besparelser på uddannelsesområdet tilbage

bliver ved med at sige vi kan godt lave lidt flere reformer

er socialt ansvarlige fordi de ikke rammer dem

passet når der bliver behov for det ligesom jeg er fuldstændig enig med ordføreren i at uddannelse og børn

skattelettelser for aktiespekulation til det bedre borgerskab

vælger man at gå ind i sådan en aftale fordi man synes den bliver bedre ved at vi er med end

udgift når man accepterer er en udgift men alligevel vil prioritere det så jo fordi det er rigtig vigtigt

jo så let altid at sige det der med at

går ud og tager imod tæsk for at lave reformer så vi rent faktisk får flere penge til velfærd blandt andet også til velfærd for

fik så meget igennem men vi er faktisk rigtig glade for den aftale og synes at den ser helt anderledes ud

med det er vi ret overbeviste om og det er blandt andet på grund af den her grønne satsning som jeg

men men hvis vi diskuterede med sfs

miljøordfører kunne det være at

jeg

altså at flere skal deles om mindre eller at de ansatte skal nå forholdsvis mere

at ældre bliver meget ældre at en række sundhedsopgaver er flyttet fra regionerne til kommunerne og at det er blevet sværere at blive visiteret til ældrepleje hvilket betyder at de ældre som får hjælp er væsentlig mere plejekrævende

ikke nævnt det enorme bureaukrati som følge af udliciteringer og konkurser med videre

man blot lytte til de ældre selv deres pårørende de ansatte læse aviser eller se tv de seneste år har vi desværre været vidne til alt for mange tragiske eksempler på plejesvigt

sidste år stillede forslag om at budgetterne i ældreplejen skal reguleres i takt med at vi får flere og flere ældre

og i øvrigt heller ikke fra andre alligevel vil jeg gerne sige tak til enhedslisten for at sætte ældreplejen på dagsordenen igen i

er vi nemlig stadig væk bekymrede for normeringerne i ældreplejen

stadig væk sfs opfattelse at udfordringerne i ældreplejen er mere end normeringer

i nattevagter det er også galt med normeringerne i aftenvagten hvor ofte meget færre medarbejdere skal tage sig af forholdsvis flere borgere

også ofte er knappe ja faktisk

efterhånden helt normalt at der i løbet af hele døgnet er perioder hvor der kun er en eller alt for få medarbejdere på arbejde

trods af de gode effekter af rehabilitering

det et faktum at indsatsen næppe står i forhold til at væsentlig færre ældre borgere overhovedet kan visiteres til hjælp og væsentlig

jeg kender faktisk nogle af dem

når de mere end antyder at udviklingen ikke kun kan

men også handler om at det er blevet svært at blive visiteret

bekymrer mig også ligesom det bekymrer mig at udskiftningerne i personalegrupperne travlhed sygdom med videre har som konsekvens at mange borgere oplever at der kommer mange forskellige hjælpere i deres hjem

bør afskaffes som tidligere afdelingsformand for foa i aarhus har netop alenearbejde også haft min fulde opmærksomhed desværre har jeg også i

arbejde konstateret at der er en del fleksibilitet i definitionen af alenearbejde eksempelvis bliver det ikke defineret som alenearbejde hvis man har mulighed for at tilkalde hjælp enten

fra hjemmeplejen eller fra en anden afdeling og

at det er et indsatsområde som både fagforeningen og arbejdstilsynet

rigeligt at tage fat på når det gælder ældrepleje

nogle steder mens der andre steder er andre vagtlag hvor det kniber med ressourcer nok jeg lytter mig også til at det kniber lidt med

at skaffe flertal for forslaget så derfor håber jeg at enhedslisten selv vil foreslå en udvalgsbehandling eventuelt med henblik på en beretning hvor vi i fællesskab kan formulere spørgsmål og svar på udfordringen

forslaget fortjener en

yderligere drøftelse og jeg synes faktisk det er ustyrlig vigtigt

der skal være tilstrækkelig med ressourcer i ældreplejen

lande i verden der bruger flest penge i den offentlige sektor så hvis det kun var penge det kom an på havde vi verdens bedste service men det

ikke står mål med rehabiliteringsindsatsen og at det betyder at der

alene fremskriver budgetterne i den demografiske udvikling koster det noget ja men det vil til gengæld være en forudsætning for at man ikke skal opleve nedskæringer som man gør i en og firs ud af otte og halvfems kommuner i totusinde

udvikling og smartere arbejdsgange

aldring så der bliver jo tilført

får forholdsvis flere ældre som bliver meget gamle og det vil sige at andelen af ældre over firs år eksploderer

betragteligt så uanset hvordan vi vender og drejer det

i to tusind og sytten end det man havde i to tusind og seksten og det er i mine øjne

er jo mere aktuel end jeg troede dengang jeg sad og arbejdede på det

i sommer fordi for ganske nylig

en stor ny undersøgelse lavet lavet af vive som

bestilt af foa og ældre sagen netop af hvordan bemandingen på de danske plejecentre rent faktisk ser ud rapporten her blev også omtalt i dagspressen man kunne blandt andet høre at der er fundet eksempler hvor

have ansvaret for helt op til to og fyrre

gennemsnit altså hvor det er normen at man har ansvaret for fem og tredive beboere om natten

at vi skylder vores ældre og medarbejdere en en anstændig og værdig behandling

var svært for flere af mine kollegaer

at man ikke give når man har ansvaret for så mange beboere som vi ser at nogle har

man er dedikeret som medarbejder

at give en værdig pleje til så mange på en gang

i orden over for medarbejderne eller for de ældre man kan ikke nå at hjælpe de beboere som for eksempel godt kan gå på toilettet selv hvis der er nogen der kommer og støtter dem derfor ser at man i stedet for giver dem en ble på

få hjælp til lejring men ikke selv kan vende sig i sengen

bliver akut syg eller en ældre dement som

hændelse til før det er fuldstændig uforsvarligt

at en medarbejder ikke ved hvordan man skal håndtere en meget

ind og skriver i serviceloven at kommunerne skal sikre at der er en tilstrækkelig bemanding således at man kan imødekomme borgernes behov for pleje og støtte uden ventetid det er en formulering som eksisterer i den svenske lovgivning den er i øvrigt blevet til

på baggrund af en lang lang række skandaler på de svenske plejehjem og det giver

en mulighed for at det tilsyn som eksisterer på vores plejehjem

vi bare vedtager en lovændring og så ikke gør mere ved

og halvtreds million kr så man kan ansætte

af nogle beregninger vi har fået foretaget hos bureau to tusind

man skal bruge omkring syv hundrede medarbejdere til at undgå

omkring syv hundrede medarbejdere til at løfte normeringerne i de øvrige vagter altså om dagen og om aftenen

hvorfor vil vi så ikke bare tilføre pengene men også lave en egentlig lovændring det

diskussionen her i dag

er der sket med ældremilliarder og med klippekort osv en del af pengene er aldrig gået til de ældre de er gået til bureaukrati fordi ministeriet har

bruge en masse opgørelser over hvad man rent faktisk har brugt pengene til vi har også set eksempler på at kommunerne har valgt at bruge

efter et par år når midlerne ikke længere var øremærkede ja så forsvandt de her rettigheder som de ældre ellers havde fået stillet i udsigt

vi sagde fra enhedslistens side at vi syntes at hvis man har vurderet fra kommunens side

ikke for eksempel selv kan gå i bad

jeg men mindst to bade om ugen skulle være absolut minimum

en gang om ugen det er en forringelse der er sket

i dag er det seks ud af ti kommuner

for to år siden var det fire ud af ti kommuner

ingen nedre grænse er for hvor ringe velfærd vi må tilbyde de ældre det står modsætning til som jeg har nævnt i

debatten her i dag at vi definerer en nedre grænse for hvor mange man for eksempel må putte ind i en folkeskoleklasse men ældreområdet er kendetegnet ved at der ingen nedre grænse er vi har oven i købet en dom køgedommen kalder vi den som slår fast at kommunen godt med henvisning til en ringe økonomi må forringe det serviceniveau man tilbyder de ældre

kontekst altså kommunernes meget stramme økonomi

ikke er nogen nedre grænse at diskussionen om at sikre en nedre grænse er relevant

få med i debatten her at vi har været i tæt dialog med både ældre sagen alzheimerforeningen og foa om

vi kan jo invitere dem ind til en debat i udvalget og høre hvad de tænker men

positive tilkendegivelser hele vejen rundt det er faktisk både ældre sagen og alzheimerforeningen som har gjort mig opmærksom på hvordan man har formuleret sig i sverige om det her og som har fremhævet det som en god model

det bliver præcis den formulering som vi har lavet det

og socialistisk folkepartis kommentarer her vi vil

kunne formulere det anderledes men det er meget meget vigtigt for mig at vi går ind og tager livtag med den situation som vi har plejehjemmene i dag som bestemt ikke er i orden hverken over for medarbejdere eller beboere vi bliver nødt til at gå ind og sikre en bedre standard og der synes jeg også at vi har et ansvar her fra christiansborg desværre handler diskussionen på christiansborg jo ikke så meget om hvordan vi sikrer flere ansatte

til de ældre den handler i høj grad især fra regeringens side om hvordan vi skal sænke skatten så vi på en eller anden måde især gavner dem der betaler topskat og har rigeligt til sig selv og det synes jeg simpelt hen er en fuldstændig tosset prioritering af vores fælles penge ikke mindst set i lyset af at de penge som man sidder

blevet til på baggrund af et løfte om at nu skulle man

fordi man ville sikre at der var råd til at vi blev flere ældre i fremtiden fordi man ville sikre at der var en

man altså i gang med at bruge pengene på et helt andet formål

ved jeg ikke hvad der er det

fra sf om at vi diskuterer det her videre

en ordentlig og værdig ældrepleje vi har jo en udfordring i at selv om vi måske gav et løft

tage imod dem altså der er simpelt hen en en kæmpestor mangel på sosu assistenter som kunne gå ind og udfylde de her job som vi

har ordføreren i forbindelse med arbejdet her gjort sig nogle tanker om hvordan man kan

så de arbejdsvilkår vi tilbyder det at man kan levere et ordentligt

helt afgørende for at tiltrække flere så bliver det selvfølgelig

hvordan løser vi så det når medarbejderne ikke er

jeg tror en meget væsentlig del af

der er jo en begrænsning på det og jeg tror også det er meget vigtigt at vi har sociale klausuler så de

forpligtet til at tage elever det ville være en måde vi kunne skrue op for det på men det hænger altså sammen med

rent fagligt men også selvfølgelig løn og ansættelsesvilkår

spørgsmål er om fru stine brix mener at det kun at tilføre flere penge

et af de lande i verden der bruger flest penge i offentligt forbrug

kun et spørgsmål om at tilføre flere ressourcer for at vi får en bedre ældrepleje nej det er det ikke kun men men det har en meget meget stor betydning at der er de medarbejdere der skal være

men det er klart at de arbejdsvilkår de medarbejdere så

hvis der for eksempel er rigtig mange dokumentationsopgaver eller en helt unødig kontrol med det arbejde man laver

på en dårlig måde men det ændrer altså ikke ved

ansvaret op til to og fyrre borgere

det er stadig ikke en ordentlig pleje man kan levere uanset hvor dygtig man

at der mangler medarbejdere generelt

der på samtlige gladsaxe kommunes plejehjem

med ansvaret for fem og tredive beboere